skal jeg lige bede medlemmerne tjekke at de nu sidder på deres rigtige pladser der er mange der

nye pladser og det kan godt være der er nogle der måske lige af gammel vane har sat sig på den plads de plejer

kan være praktiske vanskeligheder forbundet med at

de nye gule sygesikringskort inden første august

iværksætter et udbud umiddelbart efter vedtagelsen af lovforslaget det er en snæver tidsfrist for at sikre danskerne nye

og udbuddet vil vise om der er leverandører som kan producere kortet inden for fristen det vil danske regioner have klarhed over i løbet af marts og det kan derfor ikke udelukkes at folketinget

sundhedsudvalget orienteret om men det er også vigtigt synes jeg at folketinget

i den videre færd det er den ene grund den anden grund som også fremgår af skrivelsen til sundhedsudvalget

opsagt per første februar

som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget hvorfor er den ikke det det er fordi lovforslaget ikke er færdigbehandlet per

februar i år al den stund at vi jo tredjebehandler det

at der så også sker en forlængelse af opsigelsen som

får virkning fra første september

men jeg synes det er vigtigt at folketinget er orienteret

den første der har ordet er herre lars christian lilleholt venstre som

embedet jeg ser frem til et

gennemførelse af et eu direktiv og på det område må jeg sige at det her lovforslag har venstres opbakning langt størstedelen af tiltagene i direktivet er jo forslag og ting som vi i forvejen har gennemført i dansk lovgivning der er forslag om miljøledelse og energiledelse i virksomhederne det er ting som vi i forvejen er meget meget langt fremme

det er også et område hvor vi jo samlet set er meget enige om at vi vil meget mere

fjernkøling er der nye tiltag

de her tiltag løser de udfordringer der er på området men de er med til at skubbe tingene i den rigtige retning venstre kan støtte

handler om at blive bedre til at effektivisere vores forbrug af energi lovforslaget udspringer af de dele af eus energieffektiviseringsdirektiv som vi ikke allerede har implementeret i danmark og indholdet i forslaget

for modellen i direktivet er bygget op om de danske erfaringer med energieffektiviseringer og er i øvrigt en udløber af det danske eu formandskab i foråret to tusind og tolv lovforslaget vi debatterer i dag tager fat på at implementere to ting fra direktivet for det første energibesparelse i store virksomheder og institutioner

det konkret betyde at store virksomheder og institutioner skal have et energisyn hvert fjerde år på den måde får de solidt grundlag for at lave energibesparelser der er omkostningseffektive og som selvfølgelig kan spare nogle penge men en ting er at man kan blive bedre til at spare på energien ude i virksomhederne noget andet er at vi også kan blive væsentlig bedre til at udnytte overskudsvarme fra store kraftværker industrianlæg

og fjernkølingsanlæg det flugter i øvrigt også godt med hensigten i sidste års vækstaftale om bedre udnyttelse af industriel overskudsvarme det tredje element i forslaget er ikke

det udspringer af vækstplan for energi og klima og handler om kombineret produktion af varme og fjernkøling altså hvor man kan styrke synergien mellem fjernvarme og fjernkøling

og det er selvfølgelig som så meget andet meget lettere sagt end gjort derfor ser jeg selvfølgelig også frem til at vi kommer til at se energistyrelsens undersøgelse af om der er behov for yderligere lovgivning på området vi har en lang tradition

være et grønt foregangsland men med direktivet løfter vi også energieffektiviteten i resten af eu og det er selvfølgelig særdeles glædeligt det er vigtigt fordi vi på den måde kan gøre danmark grønnere

vi også får resten af de europæiske

på den baggrund støtter socialdemokraterne naturligvis

til direktiverne og stemmer derfor for det vi kan gå ind for

og imod det som vi ikke kan tilslutte os lovforslaget her implementerer jo eus

energieffektivitetsdirektiv

eksisterer allerede i dansk lovgivning så derfor

det regeringen har fremsat lovforslag om

lovforslaget synes jeg

kravet til store virksomheder om at de skal have foretaget et energisyn hvert fjerde år og sjovt nok

virksomhederne selv der skal betale for at få lavet det energisyn som eu synes at de skal have

især de store virksomheder som lovforslaget her vedrører

danske virksomheder allerede i meget meget høj grad sørger for ikke at bruge mere energi end allerhøjst nødvendigt

danske virksomheder er i en svær konkurrencesituation

mere energi end allerhøjst nødvendigt så derfor

er det da vores overbevisning at store danske virksomheder er så veldrevne og professionelle at de allerede

en grundig evaluering af hvor meget energi de bruger og sørger for ikke at bruge mere end højst nødvendigt

mener vi at det krav som eu vil indføre her

overflødigt det sker allerede men det påfører virksomhederne en ekstra omkostning fordi de skal lave de her eftersyn

også skal betale for at få foretaget og dokumentere at de får foretaget der er også andre elementer i lovforslaget

er sund fornuft i dansk folkeparti går vi jo ind for at man ikke bruger mere energi end allerhøjst nødvendigt

det giver god økonomi for den enkelte forbruger for den enkelte virksomhed og for samfundsøkonomien

ideen om at man skal udnytte synergier imellem fjernvarme og fjernkøling

ideen om at man skal være bedre til at bruge

ganske fornuftig

vi skal gøre regnestykket op for hele lovforslaget

tæller det altså tungt for os at der er det her element i direktivet om at man skal lave de her obligatoriske energisyn hvert fjerde år som vi mener er helt overflødige

jeg sige at vi samlet set har i sinde at stemme imod lovforslaget selv om vi da anerkender

den teknologi som skaber effektiviseringerne samtidig sparer virksomhederne penge fordi man ikke bruger så meget energi og derfor ikke skal betale for det det forbedrer selvfølgelig også klimaet fordi virksomhederne forbruger mindre energi

går konkurrenceevne arbejdspladser og klimaindsats hånd i hånd når vi snakker energieffektiviseringer da regeringen havde formandskabet i eu fik vi vedtaget et til energieffektiviseringsdirektiv og det var en meget stor sejr for os det skaber et stort marked for de mange danske virksomheder som arbejder med energieffektiviseringsløsninger og nu kan levere til hele europa og så reducerer det selvfølgelig markant

det primære er et element om at store virksomheder og institutioner vil blive forpligtet til at udføre et energisyn hvert fjerde år det syn skal give virksomhederne dokumenteret grundlag for at

det vil både styrke virksomhedernes konkurrenceevne styrke deres besparelser på energi og det vil gavne klimaet ud over det gennemfører vi en del af regeringens vækstplan for energi og klima lovforslaget lægger op til at kombinerede varme og køleanlæg fremover vil kunne blive drevet som kollektive anlæg vi forventer at flere vil lave

det vil gavne samfundsøkonomien og klimaet fordi

det optimerer driften af de her anlæg samlet støtter vi varmt op om den her lov

vi fik lavet et eu direktiv som faktisk

en forskel på europæisk plan

i forhold til klimaudviklingen men faktisk også i forhold til at

fokus er i høj grad energisyn store virksomheder og så at man

måtte være i den forbindelse er der jo nogle der nogle gange siger at jamen koster det her ikke en hel masse der er det jo så lidt vigtigt synes jeg at sige at

sådan at vi ikke har politik på alle hylder for at gennemføre det her

det er faktisk sådan at det her er med til

danske virksomheder som er kommet langt på det her område

er at det jo samtidig er en delvis

overskudsvarme der måtte være nogle steder i systemet og og andre steder og specielt

udnytte overskudsvarme i andre systemer helt konkret

overskudsvarme fra kraftværker og stålværker og alle de der store industrianlæg

helt uhyre store potentialer der er for danske virksomheder

kan vise danmark frem som et land hvor vi ikke har det spild

faktisk desværre stadig væk har nogle steder fordi

måske til allersidst have lyst til at slutte med

under eu gennemsnittet det var bare en lille kommentar til en

internationale spørgsmål og eu spørgsmål at vi er skeptiske og negative over for eu særligt når man tiltager sig magt i forhold til hvilken økonomisk politik der skal føres i danmark men også at vi selvfølgelig deltager konstruktivt og politisk offensivt i forhold til

være med til at lægge en dansk linje når det er muligt at opnå enighed med regeringen og andre partier om at vi skal arbejde ambitiøst

vi behandler i dag indeholder på en række områder vigtige og væsentlige fremskridt små men vigtige og væsentlige fremskridt som betyder at man får mere energieffektivitet og dermed mindre

også med til at understøtte og styrke de dele af erhvervslivet som har fokuseret på at skabe arbejdspladser ved at udnytte ressourcerne effektivt så det er rigtig godt og rigtig fornuftigt

en lille bisætning kan man så sige at vi

ifølge venstre er en snæver aftale venstre definerer åbenbart aftalers bredde efter om de selv er med eller ikke er med og så må man vel tolke det sådan at venstre afviser det tilbud de har fået om at være med når de siger den er snæver

jo i virkeligheden en politisk set bred aftale som også understreger at ved siden af det internationale arbejde hvad enten det er igennem eu eller i samarbejde med konkrete nationer

selv hele tiden forsøger at være i spidsen når det handler om at

faktisk på et enkelt eller to områder en regulering og styring af tingene som ikke er dikteret af eu direktivet men som er en opretholdelse af nogle regler som

at være fornuftige og rigtige at bevare og det er jo også et godt udtryk for dansk politik når det er bedst hvad det ikke altid er nemlig at der hvor man har gode og fornuftige ordninger

sidste rigtig gode synes jeg er

mulighed for at man kan lave en samproduktion i forhold til fjernvarme og fjernkøling uden at man skal oprette to selskaber for at drive den samme varmepumpe

højst besynderlige bureaukratiske regler som ofte forhindrer kommuner og andre fællesejede energiselskaber i at agere fornuftigt i forhold til energiproduktion mulighed for

energibesparelsesprojekter vedvarende energiprojekter og andre ting der har man efter vores opfattelse uhensigtsmæssige begrænsninger ind i forhold til hvordan kommunerne kan agere her rykker man en lille smule ved det på et område hvor det er helt åbenlyst tåbeligt at have de her begrænsninger det støtter vi og det er vi glade for det er vi tilfredse med jeg håber at vi kan gå videre ad den vej så vi kan få en langt mere offensiv placering

kommunerne i forhold til omlægning af vores energiforsyning

små men vigtige konkrete fremskridt og sikrer at vi bevarer nogle udmærkede ordninger på et andet område

lille men klart fremskridt så enhedslisten er positive over for det lovforslag der ligger

byrder og økonomiske byrder en byrde er en byrde og en byrde på erhvervslivet er en byrde der gør det sværere at drive virksomhed

sådan et forslag vi har med at gøre i dag for forslaget går nemlig blandt andet ud på at større virksomheder pålægges obligatoriske energisyn og at de gældende godkendelses og tilladelsesprocedurer på varme køling og elområdet udvides det synes vi ganske enkelt ikke er en særlig god idé lovforslaget betyder at der vil være væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet samtidig betyder forslaget at man viderefører overimplementering af eu lovgivning man gør en del ud af at skrive i bemærkningerne til lovforslaget at der ikke kommer ny overimplementering men man viderefører bare den strengere foranstaltning der allerede praktiseres og idet eu direktivet taler om minimumskrav

er der ifølge ministeren ikke noget til hinder for at videreføre de gældende regler resultatet er vist uanset hvordan det vendes at drejes at der er tale om det der hedder overimplementering både økonomiske byrder

af eu lovgivning er skidt for danske virksomheders konkurrenceevne og hvis man virkelig bekymrer sig om danske virksomheder og arbejdspladser i danmark

man være meget varsom i forhold til de byrder man pålægger danske virksomheder i liberal alliance er vi meget optaget af at skabe gode rammer for danske virksomheder og jeg skal derfor meddele at liberal alliance ikke kan støtte

strategi for smart bæredygtig og inklusiv vækst og det gør mig ekstra stolt

her finder en flig af fornuft i det som eu går og

danmark er et af de mest ressourceeffektive lande i europa

energieffektivisering er en dansk mærkesag direktivet bygger på danske erfaringer med energieffektivisering og er bygget op omkring den danske model danmark opfylder derfor allerede en stor del af direktivet og med dette lovforslag kommer vi et skridt nærmere den fulde implementering de dele af direktivet der gennemføres ved dette lovforslag er energisyn og energiledelsessystemer og energieffektiv opvarmning og køling store virksomheder og private institutioner vil blive forpligtet til at få udført et

energisyn hvert fjerde år energisynet vil give virksomhederne et veldokumenteret grundlag

at gennemføre omkostningseffektive energibesparelser det er godt for konkurrenceevnen og det støtter samtidig regeringens målsætning om en fossilfri energiforsyning desuden skal nye regler for store kraftværker industrianlæg og fjernkølingsanlæg fremme udnyttelsen af overskudsvarme

firserne har kunnet opleve en stor økonomisk vækst uden at øge vores energiforbrug vi kan anvende vores ressourcer endnu mere effektivt hvis vi også udnytter overskudsvarme fra industri og kølingsanlæg det harmonerer desuden med intentionen i vækstaftalen fra foråret to tusind og tretten hvor vi aftalte at øge udnyttelsen af industriel overskudsvarme

grund til at lukke god varme ud lovforslaget indeholder også et element der ikke er et led

regeringen har i vækstplan for energi og klima fra oktober to tusind og tretten på anbefaling af vækstteam for energi og klima taget initiativ til at undersøge og hvis hensigtsmæssigt udnytte synergier mellem fjernvarme og fjernkøling i lovforslaget lægges der op til at kombineret varme og køleanlæg fremover vil kunne drives som kollektive varmeforsyningsanlæg jeg forventer at dette vil fremme anvendelsen af disse anlæg

ved samproduktion af varme og køling anvendes samme energi til at producere begge ydelser og det giver samfundsøkonomiske og energimæssige

og om lovgivningen indeholder flere barrierer for at drive fjernvarme sammen med fjernkøling i dag er fjernvarmesektoren reguleret efter hvile i sig selv princippet mens fjernkøling er kommerciel for fjernvarmeselskaber kan der derfor være skattemæssige eller finansieringsmæssige ulemper forbundet med at deltage i kølingsprojekter det kan afholde fjernvarmeværkerne fra at udnytte synergierne energistyrelsens undersøgelse skal klarlægge om der er brug for yderligere ændring af den gældende regulering

energistyrelsens undersøgelse forventes færdig inden udgangen af dette år jeg vil gerne takke for den positive interesse tinget i dag har udtrykt for lovforslaget jeg ser frem til at fortsætte de konstruktive drøftelser om lovforslagets enkelte elementer